mødet er åbnet i henhold til grundloven er folketinget på denne første tirsdag

sæde i tinget påhviler det mig at lede valget af præsidium og valget af tingsekretærer til formand har samtlige grupper med undtagelse af enhedslisten indstillet herre thor pedersen der foreligger ikke andre indstillinger hvis ingen begærer afstemning vil jeg betragte indstillingen som vedtaget

til første næstformand har socialdemokratiets gruppe udpeget herre mogens lykketoft til anden næstformand har dansk folkepartis gruppe udpeget herre søren espersen til tredje næstformand har socialistisk folkepartis gruppe gruppe udpeget herre holger k nielsen og til fjerde næstformand har det konservative folkepartis gruppe udpeget herre helge adam møller til tingsekretærer er i henhold til de indgåede valgforbund og gruppernes indstilling valgt følgende medlemmer herre jens vibjerg herre bent bøgsted fru karen j klint og fru pernille frahm tinget er herefter sat

jeg vil gerne takke for den tillid som

tinget her viser mig ved at

genvælge mig til formand for folketinget jeg skal bestræbe mig på efter bedste evne

i dag jeg byder hjertelig velkommen til hendes majestæt dronningen til hans kongelige kongelige højhed prinsgemalen til hans kongelige højhed kronprinsen til hendes kongelige højhed kronprinsessen til hans kongelige højhed prins joachim til hendes kongelige højhed prinsesse marie og til hendes kongelige højhed prinsesse benedikte jeg byder ligeledes hjertelig velkommen til repræsentanter for højesteret til formanden for grønlands landsting og grønlands landsstyreformand til formanden for færøernes lagting samt til københavns overborgmester jeg benytter lejligheden

herefter giver jeg ordet til statsministeren

kan give den i grundloven omhandlede redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger

for to år siden truede den globale finanskrise med at vælte danmark omkuld

ligesom vi selv skal skabe de kommende års fremskridt oven på den globale krise er der heldigvis ved at spire en

ny erkendelse frem en erkendelse som skaber nyt håb en erkendelse som skaber ny optimisme en ny erkendelse der hviler på gamle dyder orden i økonomien tæring efter næring personligt ansvar

er det et opgør med

er ude efter er vores politikernes gavementalitet finanskrisen bør have lært os at vi skal tjene pengene før vi deler ud af dem vi skal prioritere knivskarpt vi skal sikre sunde offentlige finanser de der ikke kan se at tiderne er skiftet

risikerer at bortødsle den fremgang som generationer har skabt før os

tyve plan i planen vil vi gøre status over de udfordringer der er i at finansiere velfærdssamfundet

så vi fastholder sunde offentlige finanser for sunde offentlige finanser er vigtigere end nogen sinde det er den linje regeringen har fulgt gennem krisen det er forudsætningen for fremgang i en ny tid ikke bare for

men også for vores børn og børnebørn sunde offentlige finanser

klippegrund vi skal bygge væksten på

skal skabe væksten ja det skal de mange

danskere der arbejder i de private virksomheder og tjener penge og valuta til danmark det er meget enkelt samfundets velstand kan kun komme fra private virksomheder vækst

vækst i samfundet betyder meget for den enkelte families privatøkonomi forskellen på lav og høj

fyrretusind kroner mere til sig selv om året regeringen har sat det mål at danmark om ti år skal være et af verdens ti rigeste lande det er et ambitiøst mål regeringen er i gang med at bane vejen vi har sænket skatten på arbejde så flere

reformeret dagpengene så tusindvis flere kommer i arbejde

udlændinge at komme til danmark så flere virksomheder kan få

er styrket med cirka fem milliard kroner over de seneste fem år

lad

at

ét sted fra de private virksomheder derfor har vi sammen med regeringens vækstforum kortlagt ti udfordringer for vækst i virksomhederne nu vil regeringen med tæt inddragelse af vækstforum fremlægge konkrete forslag til hvordan vi kan overvinde udfordringerne en for en danmarks mange mindre virksomheder skal have optimale muligheder for at realisere gode ideer derfor arbejder vi sammen med pensionssektoren på en kapitalindsprøjtning på adskillige milliarder kroner

vi skal skabe vækst

en god folkeskole og den er blevet bedre i dag læser børn lige så godt i tredje klasse som de før gjorde i fjerde klasse og børn i fjerde klasse er lige så gode til matematik og naturfag som de før var

hvordan når vi så de mål regeringen vil præsentere et samlet folkeskoleudspil til november og et centralt element bliver at styrke skolestarten vi vil give de yngste en skoledag fra otte til fjorten en seks timers skoledag seks klokketimer med undervisning fysisk aktivitet kreativitet og lektielæsning en tryg og sammenhængende dag

de seks timers skoledag skal være fundamentet for en ny og bedre folkeskole hvor eleverne får en stærk

og bedre folkeskole er ikke gratis

det kræver ressourcer og det kræver prioritering lad mig derfor være helt konkret regeringen vil afskaffe su’en til hjemmeboende unge på ungdomsuddannelser de såkaldte cafépenge de penge skal vi i stedet bruge på folkeskolen en god skole

afgørende at det enkelte barn får en god

giver de unge grundlag for

at stort set alle unge starter på en ungdomsuddannelse men realiteten er desværre også at alt for mange falder fra undervejs det skal vi lave om på

ligesom forældre har et ansvar for at deres børn kommer godt igennem

at de får en ungdomsuddannelse det er en

at det store flertal af unge og forældre der selv kan bære det økonomiske ansvar også gør det

ikke glemme at der er unge og forældre

har det svært familier i en særlig situation for dem har su’en aldrig været lommepenge eller cafépenge men derimod en nødvendighed dem

at vi ikke afskaffer cafépengene fra den ene dag til den anden

og vil ikke berøre de unge der i dag får su til en ungdomsuddannelse

for mange unge indgår praktikpladser som en vigtig del af deres uddannelse vi har lavet en bonusordning hvor vi giver halvtredstusind kroner til nye

og den ordning vil vi forbedre og fokusere så vi fremadrettet giver halvfjerdstusind kroner til nye lange praktikpladsforløb

mange danske unge tager en videregående uddannelse og i sommer slog optaget af nye studerende på de videregående uddannelser alle rekorder det er meget positivt

men danske unge bruger lang tid på deres uddannelse

men for samfundet er det dyrt og det bliver især dyrt i de kommende år hvor vi får hårdt brug for veluddannet arbejdskraft hvis de unge kommer hurtigere gennem uddannelsessystemet

vi glæde af dem i flere år på arbejdsmarkedet det ville give et betydeligt bidrag til danmarks vækst derfor skal vi bruge su midlerne på en smartere måde så vi belønner de studerende der afslutter deres uddannelse hurtigt og så skal vi være knap så gavmilde over for dem som er langsomme samtidig vil vi gøre det endnu mere attraktivt at læse et halvt eller helt år i udlandet det vil indgå i regeringens oplæg til en su reform

har vilkårene naturligvis ændret sig i den virkelighed der gælder nu efter den globale økonomiske krise

vi skal bruge ny teknologi til at aflaste medarbejderne så de får tid til at tage sig af borgerne vi skal samarbejde med private virksomheder fordi det er sund fornuft og vi skal sprede succeserne og afmontere fiaskoerne

for det er frihed der får ideerne til at blomstre og det er ansvar der får mennesker til at vokse regeringen vil derfor i det kommende år komme med en målrettet plan for hvordan vi gør hverdagen mindre besværlig og mindre bureaukratisk for de offentligt ansatte

stærk tradition for at tage

danmarks mange frivillige kan noget som

netop fordi de ikke er udsendt

myndigheder får de ofte en bedre kontakt til samfundets allersvageste den styrke skal vi bruge endnu bedre regeringen vil i denne uge offentliggøre en national strategi

vi nu lever i skal vi åbent fremlægge hvad vi vil prioritere og hvor vi vil finde pengene regeringen prioriterer sundhedsområdet det har vi gjort hele vejen sammenlignet med da regeringen trådte til bruger vi nu seks og tyve milliard kroner mere hvert år på højere kvalitet flere læger flere sygeplejersker og mere nyt udstyr og det er en indsats der har givet resultater der udføres tæt på tohundredetusind flere operationer hvert år danskerne venter

med deres indlæggelse danmarks læger

smartere vi skal bruge ny teknologi men der er også brug for nye penge derfor afsætter regeringen fem milliard kroner ekstra til sundhed selv om de offentlige serviceudgifter under et skal holdes i ro

kræftområdet mennesker der rammes af kræft

en tryg hverdag bliver væltet omkuld

og sammenhængende forløb i udredning og behandling i dag behandler vi tredstusind flere kræftpatienter om året end da regeringen trådte til og chancerne for at overleve en kræftsygdom er steget

efter behandlingen regeringen har sikret at patienter med klare symptomer på kræft kommer hurtigt ind

efter sygdommen over tohundredetusind danskere har haft kræft eller lever i dag med kræft de skal genfinde hverdagen for nogle går det godt andre kæmper en en daglig kamp mod smerter og træthed her skal vi sætte ind så godt som overhovedet muligt med pleje genoptræning og rehabilitering

skal vi være myndige borgere og

får deponeret vores handlemuligheder hos det offentlige de unge der i dag får tilkendt førtidspension selv om de stadig er i behandling for deres sygdom skal vi

unge som efter behandlingen vil få det så godt at de kan klare

uanstændigt per automatik at parkere et ungt menneske med social angst på livslang førtidspension det er uanstændigt at parkere en ung pige med stress på livslang førtidspension det er uanstændigt at parkere en ung mand med misbrugsproblemer på livslang førtidspension

kan man anstændigvis sige til en pige på tre og tyve år

ikke desto mindre den besked samfundet hvert år giver til fire

danskere under fyrre år mere end tre tusind af dem på grund af psykiske lidelser vi skal ikke parkere mennesker under fyrre år på førtidspension resten af deres liv vi skal derimod sikre dem hjælp og støtte til at komme videre i livet ingen mennesker skal opgives

i dag er der ressourcestærke mennesker der har et fleksjob de presser ressourcesvage ud og over i offentlig forsørgelse det er ikke rimeligt at kassedamen der arbejder fuldtid og tjener tohundrede

kroner om året skal være med til at finansiere løntilskud til folk i fleksjob der arbejder halvtid og tjener sekshundrede og firstusind kroner om året det skal stoppes fleksjob skal målrettes mennesker der har brug for det højtlønnede som kan klare sig uden skal ikke have tilskud derimod skal de svageste grupper have bedre muligheder personer der kun kan arbejde få timer skal kunne få tilskud og den fleksjobber der kan arbejde nogle flere timer skal have kontant afregning for sin ekstra indsats det vil regeringen indbyde til forhandlinger om i efteråret vores holdning er klar de der kan

skal have mulighed for at skabe sig et godt liv at gøre bestræbelser til virkelighed den chance er der stadig flere nye danskere der griber andelen af tyve til fire og tyve årige kvinder med ikkevestlig baggrund der er i gang med en videregående uddannelse er for første gang nogen sinde højere end blandt andre danske kvinder bag denne meget positive udvikling gemmer sig både mennesker og politik

men der er opstået en slags huller i danmarkskortet steder hvor de danske værdier tydeligvis ikke længere er bærende når brandmænd kun kan komme ind og udføre deres arbejde under politibeskyttelse når skoler og institutioner bliver udsat for hærværk

så er værdier som tillid frihed og ansvar ikkeeksisterende det skal vi gøre op med det skal vi aldrig acceptere

da jeg besøgte tåstrupgård i august måned slog det mig at der i en bydel på størrelse med den by jeg selv bor i

eneste butik i andre ghettoer er det nærmest umuligt at gå rundt det er stenørkener uden forbindelseslinjer til det omgivende samfund det er de fæstninger vi skal bryde igennem vi skal turde sige

milliard kroner til vi skal have ghettoen tilbage til samfundet vi skal skabe tryghed vi skal ikke finde os i at ballademagere laver uro og skaber utryghed derfor skal politiet være aktivt til stede i ghettoerne både i det daglige og når det brænder på indsatsen skal bygge på kendskab til lokalområdet og til beboerne politiet går nu i gang med at udarbejde en ny ambitiøs national plan for deres indsats i ghettoområderne planen skal sikre en målrettet effektiv og lokal indsats det er sådan man genskaber tryghed og tillid regeringen vil offentliggøre en samlet ghettostrategi allerede inden efterårsferien en strategi

kræver den nye virkelighed en ny politik i årtier har den vestlige verdens fremskridt været drevet af olie gas og kul i en ny tid skal vi ikke

kan slå hul i økonomien i en ny tid skal vi ikke deponere vores forsyningssikkerhed hos ustabile regimer jeg vil allerede nu sætte pejlemærker for regeringens arbejde det er regeringens mål at danmark i to tusind og halvtreds er uafhængigt af olie gas og kul vi skal udbygge

vedvarende energi markant vi skal bruge mere vind mere biomasse og flere elbiler vi skal blive endnu bedre til at spare på energien vi havde indtil krisen kom flere årtier med ubrudt økonomisk vækst med samme energiforbrug de kommende årtier skal vi sikre ny vækst med et lavere energiforbrug regeringen vil bruge de kommende måneder på at konkretisere hvordan vi når målet vores tilgang vil være præget af et højt ambitionsniveau når vi udstikker kursen og en god portion snusfornuft når vi tilrettelægger indsatsen

som ned til sidste komma fastlægger indsatsen fyrre år

til to tusind og halvtreds hvem kunne for fyrre år siden i nitten halvfjerds forudse at internet og mobiltelefoner ville revolutionere revolutionere vores kommunikation når vi fastlægger de kommende års energipolitik er vi nødt til at tage højde for at vi ikke kender fremtidens teknologi vi kan ikke spå om hvilket energisystem der præcis ender med at blive det optimale om fyrre år på transportområdet er vi afhængige af den internationale teknologiudvikling og på andre områder kan nye teknologier vise sig at blive attraktive for eksempel muligheden for at

fleksible vi vil forbeholde os retten til at blive klogere både i forhold til valg af teknologier og i forhold til samfundsøkonomien vi vil nu nærlæse klimakommissionens anbefalinger og komme med vores udspil og jeg vil sige allerede nu det interessante er ikke hvordan vi kommer af med den sidste dråbe olie den sidste bunke kul eller den sidste kubikmeter naturgas

hvordan vi i de kommende år bliver endnu mere energieffektive og får endnu mere vedvarende energi det er den udfordring regeringen vil fokusere på vi vil følge tre overordnede pejlemærker for det første skal vi vælge løsninger hvor vi får mest for pengene for det andet må vi ikke sætte vores konkurrenceevne og vores beskæftigelse over styr for det tredje kan vi ikke udskrive en regning til nye initiativer uden at have finansieringen på plads kort sagt den nye tids princip om sunde offentlige finanser gælder også på energiområdet regeringen vil arbejde for at eu påtager sig at reducere sine

klimaforhandlinger det vil være et stærkt globalt signal og det vil fremme den grønne omstilling i europa der skal finde sted til gavn for virksomheder og investeringer der satser innovativt og energieffektivt også her

i danmark er kun muligt hvis vi er parate til at kæmpe for danmarks sikkerhed det har vi gjort i næsten ti år i afghanistan jeg besøgte afghanistan for lidt over en uge siden jeg rejste dertil stærkt præget af at endnu en dansk soldat havde mistet livet få dage før

som altid berører det mig dybt det berører os alle dybt

og det er en anledning til igen at overveje

hvorfor vi sender danske mænd og kvinder i kamp flere tusind kilometer hjemmefra

det gør vi helt grundlæggende for at modvirke at afghanistan igen bliver fristed for terrorister

det gør vi også for at give den enkelte afghaner muligheden for et bedre liv

det var en stor oplevelse at tale med afghanske skolebørn og skolelærere de udtrykker en glæde og en entusiasme der smitter på stedet

syv millioner børn går nu i skole i afghanistan det er ti gange så mange som under talebanregimet to en halv million piger går nu i skole det er to en halv million flere piger end under talebanregimet det er opløftende ja men der er stadig udfordringer og der er indimellem tilbageskridt

det må dog aldrig få os til at give op vores mission i afghanistan er ikke færdig men vi er på vej ind i en ny fase

stor vægt på den brede politiske enighed om vores

i har truffet det modigste valg af alle

i har valgt hjemmets tryghed fra for at kæmpe for danmarks sikkerhed og for frihed i verden vi skylder jer stor tak og vi skylder jer den brede politiske opbakning til danmarks engagement

danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund men vi er stadig kun ved at lære hvad det vil sige at være veteran efter udsendelse i international tjeneste mange udsendte vender berigede hjem fra internationale operationer andre vender hjem med ar på sjæl og krop dem skal vi give den støtte der er brug for

det skal vi blive bedre til vi skal anerkende veteranernes indsats vi vil sikre at de soldater der får varige men fysiske eller psykiske får den bedste hjælp hvis en rask og rørig ung mand har mistet et ben skal vi gøre vores yderste for at han får muligheden for et aktivt liv tilbage og vores tilbud skal have rødder i en dybere forståelse af de traumer og fysiske skader som voldsomme hændelser under international udsendelse kan give det vil indgå i den veteranpolitik som regeringen fremlægger i næste uge vores veteraner skal have den nødvendige støtte den nødvendige behandling

også i forholdet til rigsfællesskabet gælder en ny ny politik i en ny tid på en række områder har grønland og færøerne påtaget sig ansvaret for egne beslutninger og egne prioriteringer under mit seneste officielle besøg på færøerne i august blev der rejst spørgsmål om færøernes deltagelse i rigsfællesskabet på det nuværende grundlag regeringen ønsker at bevare et moderne rigsfællesskab men vi afventer at man på færøerne tager stilling til det forfatningsforslag der nu ligger på lagtingets bord uanset

må det færøske folk træffe valget på baggrund af størst mulig klarhed over konsekvenserne ligesom processen mod en nyordning må respektere vores fælles spilleregler

den ene af de to store banker på færøerne eik bank står i en meget alvorlig situation men med bankpakken fra to tusind og otte har vi kunnet sikre at kunderne fortsat kan udføre deres almindelige bankforretninger og samtidig er indskydernes penge sikret det bidrager til den økonomiske stabilitet på færøerne

nye tider nye veje nye mål i en ny tid må vi se på vores politik med nye øjne regeringen har ingen hellige paragraffer kun sund fornuft derfor foretrækker vi genopretning frem for gældssætning undervisning frem for cafépenge

su til hurtige studerende og mindre til langsomme nye muligheder frem for langvarig parkering for unge psykisk syge bedre kræftbehandling for det skal vi have råd til vi vil tage konkret fat på ghettoproblemerne i danmark det er ikke nok at male facaden vi skal bryde ghettoens mure nederst vi skal og vi vil gøre det der er nødvendigt uanset om det er populært eller ej jeg vil indbyde alle folketingets partier til et bredt samarbejde om den nødvendige politik jeg håber på at alle vil udvise den nødvendige ansvarlighed lad os indlede det nye folketingsår med at udbringe et leve for danmark

titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende DK der er ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes i morgen